og folkestyret

kvaliteten i vores arbejde er afgørende for folkestyrets fremtid og trivsel

at det hele tiden er under pres

i oktober

ifølge

aldersformand det vil sige ikke den ældste men den længst siddende

pia kjærsgaard til tredje næstformand har radikale

jens rohde

på at give alle en fair og ens behandling uanset partifarve

juni fik tinget tres nye medlemmer for de flestes vedkommende

i dag første gang hul på et nyt folketingsår antallet den erfaring der er fra

jeg håber vores nyvalgte kolleger har fundet sig til rette jeg glæder mig til en ny samling med mine kolleger her i folketingssalen

kongelige højhed kronprinsen til hendes kongelige højhed kronprinsessen og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte en særlig velkomst til repræsentanterne for højesteret

formanden for inatsisartut

også gerne benytte lejligheden til at sende folketingets hilsen til grønlands inatsisartut

jeg har mange måder ligesom dan turèll jeg holder af hverdagen for det er de små ting der summer op til vores store historie hverdagen fortid og nutid med et enkelt dansk ord tillid

så svarer rekordmange ja i danmark har vi

heller ikke haft det men vi har noget der er meget mere værdifuldt vi har tillid til hinanden på tillid har vi bygget et samfund med pligter

i den rækkefølge jeg betaler min skat i tiltro til at du betaler din jeg betaler

dit lægebesøg i tiltro til at du betaler for mit vi har den solidaritet og når vi mødes i boligkvarteret på arbejdspladsen til forældremødet menneske til menneske så møder vi hinanden med tillid

kæmpe styrke

har lavet en tegning som smeden ret hurtigt kan gennemskue ikke holder vand i virkeligheden så går smeden hen til ingeniøren og siger hør der er lige en detalje dér skal den ikke være lidt anderledes det kan kun lade sig gøre fordi de to kender hinanden fordi de spiser madpakken sammen i kantinen de har måske gået i skole sammen og søndag morgen spiller de oldboysfodbold danmark

det giver kreativitet det giver arbejdspladser og det giver fremgang tillid gør os ikke kun trygge det gør os faktisk også rige danmark er et fantastisk land kan i genkende mit danmarksbillede det tror jeg mange kan eller også kan i huske at det var det det var engang det kan også godt være at der er en

her i dag der tænker arh

kunne svare ja men nej

så er der noget på maleriet der er falmet jeg har set jordbærboder med videoovervågning og det er da et paradoks at selv om velstanden samlet set stiger og er steget oplever mange en større usikkerhed

får en bedre fremtid end den de selv har haft så er der flere der er kommet i tvivl de der har knoklet længe startet tidligt på arbejdsmarkedet haft det hårdeste fysiske arbejde

de oplever jo at det velfærdssamfund de har betalt til igennem hele deres arbejdsliv ikke er der når de har brug for det jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at vi får gennemført en ret til tidligere pension for de mest nedslidte vi må hele tiden kæmpe for mere retfærdighed

historien går ikke kun fremad den kan også gå tilbage ude i verden tabes de sejre vi troede var vundet frihandel frihedsrettigheder og kvinders frie ret

ikke selv en del af det at løbe hurtigere men aldrig hurtigt nok nye krav tilliden slår revner centralisering skandalen i

pludselig er der en amerikansk kapitalfond der opkøber vores hjem og

kender grådigheden ingen grænser

selv om vi andre holdt hånden under dem

for selve vores klode og dermed for vores eksistens danmark er et stærkt land danskerne i er dygtige vores virksomheder tager ansvar for det samfund de er en del af og for de arbejdspladser og for den velstand vores velfærd står oven på

lande også tæt på

er på vej ind i en økonomisk afmatning og både brexit og handelskrige kan også smitte af på os i danmark er der stadig fremgang beskæftigelsen er høj ledigheden er lav med andre ord

skal vi gøre noget ved det der går skidt

forskellene er blevet for store samfundskontrakten er blevet svagere tilliden er blevet mindre og hvis afmagten får lov til at slå rod risikerer vi det vigtigste vi har nemlig troen på demokratiet viljen til fællesskabet håbet om forandring det må vi aldrig miste

mister vi også troen på at vi kan skabe fremtiden sammen derfor skal vi styrke det der gør danmark til danmark tilliden sammenholdet solidariteten det er de værdier jeg selv har styret efter siden jeg var ung selv om jeg er blevet ældre og på nogle punkter klogere det bliver man forhåbentlig gennem hele livet så står jeg fast på det

jeg vil lede landet med en klar ambition for danmark og derfor er min tale i dag ikke så klassisk endda jeg kommer ikke til at remse alt det op der står i lovprogrammet

større retfærdighed velfærden først et grønnere danmark

i dag vil jeg også gerne have lov til at sige tak for den tillid der er vist en ny regering vist mig som ny statsminister fra vælgerne og fra vores parlamentariske grundlag enhedslisten sf og det radikale venstre

har jo ikke mandaterne selv til det

på at brede aftaler kan give de bedste resultater andre gange

andre grupper i samfundet nyder en langt større tillid end der gælder for os politikere jordemødre politi sygeplejersker

vil jeg i dag sige i skaber jo den tryghed og de muligheder der gør danmark til danmark i udretter hverdagens små mirakler

bliver i presset år efter år og det skal da ikke være sådan at når samfundet bliver rigere så bliver velfærden ringere derfor vil vi sætte velfærdssamfundet først væk med omprioriteringsbidraget på uddannelse hele vejen fra amu kurser erhvervsskoler

universiteter og i de aftaler vi har lavet med kommuner og regioner lægger vi det man kan kalde en bund under velfærden så der faktisk kan ansættes flere social og sundhedshjælpere og assistenter når der kommer flere ældre så flere børn i daginstitutionerne også kan betyde flere voksne pengene skal følge med demografien velfærden er nogle steder blevet for slidt og mange steder slider vi for hårdt på vores medarbejdere og derfor vil vi sætte penge af til ekstra tusind sygeplejersker med andre ord

blive ved med at remse alt det op

rosende ord med på vejen jeg tror næsten at i andre kan gøre mine sætninger færdige vi kender jargonen masser af milliarder et historisk løft

også sige noget andet

til at mærke de her forandringer og forbedringer

i hvert fald ikke fra første færd

selv om vi vil foreslå at rulle nogle af de skæve skattelettelser tilbage og selv om vi bruger flere penge på uddannelse

børn så er udfordringerne så store at mange desværre nok slet ikke kommer til at opdage det med andre ord i får den ærlige version vi har kun med streg under kun taget de absolut første skridt men de første skridt betyder jo

i gang skridt for skridt aftale for aftale forhåbentlig finanslov efter finanslov i år og næste år og årene efter håber vi at kunne sætte velfærden først når vi fordeler pengene

også gerne sige at det allerede nu for mig står lysende klart at penge ikke kommer til at løse alle problemer vi bliver nødt til at have en meget mere grundlæggende diskussion af vores velfærdssamfund hvorfor skabte vi det hvorfor opbyggede vi det her enestående fantastiske samfund det blev bygget af mennesker for mennesker

er det men man kan mange steder i dag godt have følelsen af at omsorgen er trængt i baggrunden og at noget andet har fået overtaget new public

effektiviseringer så længe jeg har været med i dansk politik har velfærdsdiskussionen næsten kun handlet om et velfærdssamfund der skulle køre længere på literen

og så er der kommet en mærkelig udvikling som man godt kan grine ad og det vil nogle af jer sikkert gøre men som jeg faktisk tror er en del af problemet da jeg i august kiggede på min datters skoleskema forstod jeg ikke forkortelserne et lærerseminarium er blevet til

et pædagogisk læringscenter engang hed det et skolebibliotek hvornår holdt vi i danmark op med at kalde tingene det de er det er da en fuldstændig unødvendig fremmedgørelse selvfølgelig skal vi forbedre

forbedres skal og der skal holdes møder der skal måske oven i købet lægges strategier men velfærd er jo ikke et projekt velfærd er varme

og det er muligheder

vi er mange mig selv inklusive der kan takke vores velfærdssamfund for at vi fik mulighed for at tage et skridt op ad stigen men den sociale mobilitet bliver faktisk lige nu ikke bedre og hverdagens velfærd er mange steder dårligere vi har fået mere projektvelfærd mindre helt almindelig omsorg lad mig komme med et eksempel på noget vi måske ikke

det synes jeg det er politiet rigtig mange danskere oplever at politiet ikke længere rykker ud når de står i en sårbar situation og har behov for myndighederne

er skræmmende hvad er der sket mange nye opgaver er kommet til bandekriminalitet terror nu bombesprængninger grænsekontrol

men er det hele forklaringen eller har pseudoarbejdet også fået lov til at tage tid fra det rigtige arbejde i dag er der mere end en

ni hundrede personer ansat i rigspolitiet det er mere end dobbelt så mange som i fyns politi mange er ansat centralt i stedet for ude ved borgerne

en klogere og bedre balance der

ligesom tænker jeg mange af jer har jeg også prøvet at være i praktik som det vi kaldte hjemmehjælper i gamle dage ved starten af dagen fik vi udleveret et minutskema hvert besøg hos hver enkelt ældre ældre var målt op i helt præcise

sin sag at komme ind til en ældre borger der i øvrigt har bygget det her samfund op og sige til ham i dag hvor du er ked af det kan du kun være det i otte minutter for om lidt

skemaet og alt imens ligger den gamle mand eller kvinde og kan ikke komme ud af sengen medarbejderne i vores ældrepleje bruger halvdelen af deres tid sammen med de ældre halvdelen cirka det betyder altså at den anden halvdel

at dokumentere holde møder dosere medicin transport fra den ene borger til den anden medicinen skal selvfølgelig doseres og dagvagten skal vide hvad der er sket om natten men er der andre opgaver vi kan undvære og hvilke nu kommer vi så til det svære til dilemmaerne

men når borgeren skal have mulighed for at vælge eksempelvis rengøring fra et privat firma så kræver det jo at opgaven rengøring er helt præcist defineret så mange minutter til at støvsuge og tørre støv af spørgsmålet er om en del af det minuttyranni der i dag er i ældreplejen er opstået på grund af det frie valg og nu

tro jeg kun er på jagt efter hellige køer herfra

for her kommer det næste dilemma og nu kigger jeg måske lidt mere til den her side af folketingssalen for hvad er vigtigst omsorg eller dokumentation og rettigheder jeg tror de fleste af os her i folketinget på et tidspunkt har krævet nye rettigheder måske mest os der ligger lidt til venstre

når en ikke kan få gjort rent eller endnu værre

at vi bliver fristet til at lovgive og regulere så meget at den lokale dømmekraft hvad enten det er hos den stolte sosu eller hos den lokale politiker efterhånden er sat ud af kraft er det efterhånden kun i skåltalerne at vi her i huset hylder det lokale demokrati vil vi reelt lade det kommunale selvstyre bestemme noget mere og har man altid ude i kommunerne

engang førte vi socialdemokrater valgkamp på at ældre skulle have ret til bad hver dag

hvad det kunne have medført af spændende skemaer og kontrol

at spørge de ældre hvad de havde brug for og lige så vigtigt vi havde glemt hvad politik handler om lovgivning skal handle om retning det er måden at lede et land på det er det politiske ansvar men hvis der er et konkret problem på et konkret plejehjem må det være lederen der skal løse det problem og medarbejderen der skal stå til ansvar nu er vi i stedet

i gang med at dræne verdens bedste samfundsmodel for det allervigtigste tilliden til at andre mennesker kan passe deres arbejde tilliden til at man lokalt kan løse problemer og rette op på fejl hvis vi skal vende den udvikling kræver det meget af os alle sammen og hold nu fast det bliver svært for vi skal jo ikke bare lovgive forfra vi skal faktisk give slip og vi skal alle sammen begynde at stille os selv de sværeste spørgsmål i kommunerne hvordan lader man være med at detailstyre ned i mindste detalje i fagforeningerne hvordan kan man lade være med bare at kræve nye håndfaste regler for sine medlemmer i patientforeningerne hvordan kan man lade være med bare at kræve nye rettigheder forældrebestyrelserne skal måske holde sig lidt i skindet og ikke foreslå en ny sukkerpolitik

skal vi blive bedre til at have tiltro til de andre og måske begynde at lade være med at lovgive på baggrund af enkeltsager

medarbejdere derude den vigtigste ressource vi har er ved at drukne i alle de gode intentioner om hvordan de udfører deres arbejde bedst muligt jeg forstår godt dem der en gang imellem lader bureaukratiet ligge lader det suse ind ad det ene øre og ud af det andet jeg mener vi har brug for en nærhedsreform hvor vi skruer ned for detailstyringen og skruer op for fagligheden og ledelsen uden selvfølgelig at gå på kompromis med resultaterne kræftbehandlingen skal fortsat blive bedre og flere børn skal faktisk lære at læse når

jeg gerne invitere alle med på den rejse der er ikke nogen fribilletter og rejsen kommer til at kræve meget af os alle sammen det bliver ikke nemt men det kan blive godt rigtig godt hvis vi tør

og tid til noget så gammeldags som omsorg i det hele taget skal vi sætte ind de steder hvor tillid er afløst af mistillid

det er ikke alene it systemer der har fejlet og det er ikke bare nogle forbrydere der har stjålet af kassen

den helt fundamentale tillid til

fællesskabet fungerer der ligger mange års genopretning foran os det er sagt før det bliver svært det er også sagt før men opgaven er der skattesnyd skal opdages og straffes det kræver at kontrollen bliver bedre i morgen offentliggør vi regeringens finanslovsforslag her vil vi foreslå at vi tilfører skattevæsenet endnu flere penge blandt andet til it løsninger og mon ikke nogle af jer der lytter med bliver lige så tomme i blikket som jeg selv blev da der var nogle der kom og krævede nye it løsninger jeg vil gerne i dag sige at de medarbejdere der er tilbage i

det er ikke et sjovt sted at arbejde lige nu de gør det så godt de kan men de fortjener nogle flere kolleger derfor vil vi også ansætte nogle flere mennesker ligesom i gamle dage rigtige mennesker der sørger for at andre betaler den skat de skal

ét sted har tillidskrisen i vores samfund været større end alle andre steder

udlændingepolitikken i årtier var det som om

og befolkningen uden for christiansborg levede i hver deres verden jeg ved det for jeg var selv alt for sen til at forstå hvor galt det gik fejlslagen integration har trukket spor i skoler boligområder og på arbejdspladser

i fængslerne har fire ud af ti udenlandsk baggrund alt for mange der er kommet hertil begår kriminalitet

hos mandlige efterkommere med ikkevestlig baggrund end hos andre mænd kriminalitet er et onde i sig selv der er også steder i danmark hvor jeg ikke længere går om aftenen og oven i det ødelægger de få meget for de mange for alle dem med udenlandsk baggrund der lever et almindeligt lovlydigt liv bidrager til samfundet men alligevel risikerer at blive taget til indtægt for de andres ugerninger og uanset hvem der begår vold

risikerer vi at hele det danske samfund bliver forrået jeg kan mærke vi er ved at vænne os til det vanvidskørsel trusler knivstikkeri skyderier bandeopgør ja sågar eksplosioner at vi stille og roligt

finde en anden vej at gå hjem

bliver så dagligdags i nyhedsstrømmen

vi bliver nødt til at stoppe op

det danmark jeg vil have vi kan ikke kæmpe for sammenhængskraft og lige muligheder uden at tage integrationen

at antallet der kommer hertil selvfølgelig har en betydning jeg ved da godt at tingene ikke er enkle at livet er kompliceret at der bag statistikken gemmer sig mennesker og deres historier men jeg vil nu alligevel sige

for at leve et liv i et land med fri uddannelse med gratis lægehjælp med muligheden for at arbejde og leve i fred så giver det også en forpligtelse til at gribe de muligheder

tillidsbrud over for danmark regeringen er villig til at gå langt over for dem der ikke vil fællesskabet og danmark det godt og jeg vil sige helt klart til befolkningen i kan have tillid til at jeg vil føre den stramme udlændingepolitik som et flertal her i huset

og bandekriminalitet og afviste asylansøgere

men den skal forstå mig ret ramme de rigtige det er ikke at lempe udlændingepolitikken at mint får en chance til og kan vende hjem eller for den sags skyld at børnene på sjælsmark kan spise mad uden for cafeteriet det er heller ikke i modstrid med håndfaste krav til integrationen at anerkende dem der gør det godt tværtimod for tusindvis af mennesker er kommet hertil udefra i har lært dansk uddannet jer er i arbejde og deler selvfølgelig vores værdier jeg vil sige til jer i bidrager til samfundet i bidrager til fællesskabet og i skal selvfølgelig have tillid til at danmark også er jeres land

jeg er statsminister for hele danmark og jeg vil holde fast i det der samler os tillid ansvar og retfærdighed jeg vil styrke det mest værdifulde vi har vores fællesskab og vores værdier og jeg vil huske på den verdenshistorie som vi er en del af til næste år markerer vi to historiske mærkedage de vil blive fejret for vi skal lære af historien den femte maj to tusind og tyve er fem og halvfjerds året for danmarks befrielse

mange af vidnerne fra anden verdenskrig er ikke længere blandt os der er med andre ord færre til at fortælle hvordan det var et europa der løftede sig ud af krig ud af nød ud af folkemord et europa der byggede freden på internationale spilleregler

ja på tillid mellem lande

når dem der så det ikke længere er her så skal vi bære den fakkel videre næste år markerer vi også hundredåret for at sønderjylland blev genforenet med danmark ikke med krig og vold men med en helt fredelig folkeafstemning gennem tillid det er den tillid som også i dag er kilden til samarbejdet i grænselandet et internationalt forbillede det er den tillid vores gode og solide forhold til tyskland står på i dag det er også den tillid det europæiske samarbejde bygger på hvis man skulle være i tvivl så se på storbritannien jeg vil gerne skabe politisk forandring i et europa som leverer svar

tids problemer en fri bevægelighed der nogle steder er blevet bedre for markedet end for lønmodtagerne skattesvindel for milliarder fordi det er som om spekulanterne næsten altid er et skridt foran de fælles regler klimakrisen som vi kun løser sammen med andre lande og bekymringen for om europa har styr på sine grænser det har europa ikke menneskesmuglere tjener millioner på andre menneskers nød flygtninge drukner i middelhavet vores regering ønsker selvfølgelig at hjælpe mennesker på flugt

flest jeg vil selv stille mig i spidsen for et nyt asylsystem mere retfærdigt og mere humant

skal selvfølgelig vende hjem og genopbygge deres land det giver i øvrigt også plads til at vi kan hjælpe andre regeringen vil sætte en ny

nielsen at jeg snart tager til færøerne så vi kan komme i gang med samarbejdet det glæder jeg mig til formand for naalakkersuisut kim kielsen og jeg er allerede begyndt vores samarbejde især om det der optager os begge to dybt de grønlandske børn jeg oplever en ny vilje til at tale om problemerne også om de svære problemer selvmord misbrug og krænkelser grønland har opfordret danmark til et tættere samarbejde om børnene

svaret ja til selvfølgelig har jeg svaret ja udsatte grønlandske børn og

som bannerførere for et smukt og dejligt land et land der kan vise hele verden hvordan det er at være i klimakrisens frontzone i det hele taget skal vi vise børn og unge at vi tager klimakrisen alvorligt for hvis ikke vi løser de problemer som unge har bedt os om at løse så svigter vi ikke alene de unge så svigter vi troen på fremtiden hvis vi der har muligheden undviger ansvaret så nærer vi

og viljen udfordringerne kender vi alle

enorme isen smelter

det kan virke uoverstigeligt

med klimaforandringerne det går også hurtigt med viljen til at gøre noget ved dem fra alle dele af verden er der nu en massiv interesse for danmarks ambitioner og klimakampen kan vi gøre til en fælles dansk kamp børn og unge kræver forandring

nu skal vi have hele erhvervslivet med transport industri landbrug søfart alle de store brancher vi foreslår forpligtende partnerskaber det har erhvervslivet allerede sagt ja til pensionskasserne som forvalter de penge som vi skal leve af i fremtiden det giver egentlig god mening investerer pengene dér så vi faktisk har en fremtid og det gør de pensionskasserne har tilkendegivet at de vil sikre et svimlende milliardbeløb til grønne investeringer

politikerne os der er her i salen i årtier

økologi energieffektiviseringer nu er det de andre de unge og erhvervslivet der er foran os kære folketing vi skal foran igen regeringen har sammen med de radikale sf og enhedslisten sat et historisk ambitiøst mål vi vil reducere udledningerne af drivhusgasser med halvfjerds procent i

og tredive alternativet var først

og liberal alliance det tegner rigtig godt for det grønne samarbejde vi skal have en klimalov på plads inden jul og derefter en

på solide arbejdspladser og en vigtig eksport det er jo resultatet af et fremsynet erhvervsliv og dygtige medarbejdere men det er også et resultat af aktive politiske beslutninger

at styrke netop de danske styrkepositioner og i dag eksporterer vi jo for milliarder i miljø vand energi og klimateknologi og den danske lægemiddelindustri er førende i verden men i en årrække har der været sparet på uddannelse og forskning det har i mine øjne været økonomisk uansvarligt derfor er vi også nødt til at sadle om i den økonomiske politik

at bruge en milliard kroner mere på grøn forskning

det handler også om vores natur og vores miljø vi har brug for et rent miljø en luft hvor vi kan trække vejret frit rent drikkevand skov og hav det er livskvalitet bare tænk på dagen i

at gå en tur i skoven med venner og familie findes der noget bedre vi har behov for at plante flere træer passe bedre på vores dyreliv og bekæmpe plastikforurening i sommer i himmerland blev der fundet et dådyr med fire

og affald det gør også vores fugle og vores fisk hvad er det for en verden

til næste generation end den vi selv fik overdraget vi skal leve op til vores børns tillid

klimaet og hele den grønne dagsorden

fællesskabet rent faktisk fungerer at politiet kommer når vi ringer at hjemmehjælperen har tid

kede af det at forældre kan aflevere børn i daginstitutionerne uden at gå hele arbejdsdagen med bekymring for om

det nu er trygt nok skattevæsenet skal fungere nedslidte skal have mulighed for gå tidligere på pension

men uden de symboler som handler mere om politikere end om løsninger vi har ikke bygget danmark på splittelse ulighed eller grådighed

på det modsatte på omsorg på tillid på fællesskab på solidaritet på virkelyst og på samarbejde vi skal styrke alt det der gør vores danmark til danmark jeg glæder mig til samarbejdet med alle her i folketinget vi skal nu i gang med at indfri det håb vi har skabt et mere trygt et mere retfærdigt et mere grønt danmark